at bringe folketinget budskabet om at vor højtelskede kære ægtefælle hans kongelige højhed prins henrik stille er sovet ind den trettende februar to tusind og atten

om folketingets deltagelse i vor og vore slægtninges tunge sorg givet på amalienborg den femtende februar to tusind og

som jeg hermed har overbragt folketinget vi deltager alle i dronningens og den kongelige families store sorg ved prins henriks død

dronning margrethe har mistet sin indsigtsfulde og varme livsledsager igennem mere end et halvt århundrede danmark har mistet en fornem og enestående repræsentant for vort land og vi har alle mistet et menneske der ikke var bange for at sætte sig selv i spil prins henrik var sin egen

sådan vil jeg huske ham og sådan tror jeg at alle danskere vil huske

man skal lede længe efter prins henrik blev født i

fire og tredive i frankrig men tilbragte sine tidlige år i fransk indokina hvor hans far

to og halvtreds til syv og halvtreds studerede han jura og statskundskab ved sorbonne i paris samt kinesisk og vietnamesisk senere studerede han orientalske sprog i hongkong og saigon efter at have aftjent sin værnepligt i algeriet i nitten

ni og halvtreds til to og tres gik prins henrik målrettet efter at gøre karriere i det franske udenrigsministerium

han så især sig selv som brobygger

og de asiatiske kulturer som han var meget fascineret af det lykkedes ham at blive ansat i frankrigs udenrigsministerium i nitten to og tres

blev han ambassadesekretær ved frankrigs ambassade i london hans talent som diplomat lyste op og

stod han med udsigt til at blive frankrigs yngste

i mellemtiden han havde mødt og forelsket sig i danmarks tronfølger prinsesse margrethe og som den klassiske romantiker han var var der ingen tvivl i hans sind han måtte følge sit hjerte mange husker billederne fra første gang han trådte ud af et fly i kastrup lufthavn og gik ned ad trappen det var som at se en smuk prins træde direkte ud af en eventyrbog brylluppet i holmens kirke sommeren nitten

syv og tres blev ikke kun begyndelsen på et livslangt ægteskab med den danske tronfølger og senere regent dronning margrethe det blev også begyndelsen på over halvtreds års engageret arbejde

både som en trofast støtte og ledsager for sin hustru men også selvstændigt i mange sammenhænge selv efter at han officielt i en alder af en og firs år trak sig tilbage blev han alligevel ved med at arbejde for danmark han favnede bredt og hans lyst til at lære nyt og udvikle sine mange talenter varede ved til det sidste hans nysgerrighed efter at opleve verden hans passion for kunsten og hans filosofiske tilgang til livet gjorde ham til en skattet livsledsager ven og samtalepartner i danmark uddannede prinsen sig til pilot i flyvevåbenet han tog privattimer på kunstakademiet og gik i træning som sejlsportsmand

vietnamesisk og engelsk

og tres begyndte han at arbejde for dansk røde kors han fik ansvaret for at koordinere det danske hjælpearbejde med det internationale hovedkvarter i genève og med det fik han mulighed for at bruge sine internationale og diplomatiske erfaringer det var ikke en ærespost det var et arbejde det humanitære arbejde var ikke det eneste prins henrik føjede en international dimension til som den store dyreven han var engagerede han sig aktivt i dyre og naturbeskyttelse og blev præsident

i danmark på samme måde var det med hans interesse for verdenskulturarven her lagde han i mange år et stort arbejde i den internationale organisation europa nostra som han var international præsident for gennem sytten år også de danske eksporterhverv blev et område hvor prins henrik kunne se at han kunne gøre nytte for danmark og åbne døre han har deltaget i utallige danske handelsdelegationer når han ledsagede dronning margrethe på statsbesøg i udlandet og majestæten var hovedpersonen i det officielle program var det ham der stod i spidsen for erhvervsprogrammet også her kom hans kulturforståelse og erfaring fra diplomatiet til sin ret især i kina og japan og andre asiatiske lande var der stor respekt

og gastronomi to sider af samme sag prins henrik nåede at udgive flere kogebøger som udkom på både dansk og fransk i takt med at flere og flere danskere fik smag for vin og interesse for vinproduktion var der mange der nød at følge med i hans parallelle liv som vinbonde på regentparrets vinslot i cayx her fik han hurtigt sat en professionel vinproduktion i system

og danskerne til sig hans store hjerte bankede også for os og alle de ting som vi

hans gode humør hans glæde ved livet og evne til at være til stede nåede ud til rigtig mange derfor er vi så taknemlige for at han valgte os og derfor er vi så berørte af at han ikke er hos os længere

har dog været som trofast støtte for sin hustru og dronning man skal ikke langt ind på siderne af hans digtsamlinger før man fuldstændig betages af hans uforbeholdne og udtryksfulde kærlighed til sin hustru og livsven

digtsamlinger som dronningen har illustreret så har man det fineste bevis på hvilken støtte og berigelse de to ægtefæller har været for hinanden i kunsten og kærligheden

dronning margrethe har ved flere lejligheder offentligt takket prinsen for hans store støtte og inspiration den beundringsværdige

den engagerede tilgang som dronningen har til sin livsopgave har hun altid givet prinsen en stor andel i det har alle danskere kunnet se og mærke derfor er folkets medfølelse i disse dage så dybfølt og derfor er den tomme plads ved siden af dronningen så trist at iagttage verden har mistet en af sine store personligheder det er et smerteligt tab og en stor sorg for familien

på hele folketingets vegne sender jeg min dybeste medfølelse og kondolence til hendes majestæt dronningen og hele den kongelige familie æret være prins henriks

må jeg bede alle om en minuts

skatteudvalget har afgivet beretning om udstedelse af skattekort til illegale indvandrere

der foreligger tre forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v otte og tredive af liselott blixt jane heitmann may britt kattrup og brigitte klintskov jerkel

er forslag til vedtagelse nummer v ni og tredive af flemming møller mortensen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

slutter for stemte fem og halvfems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

går vi til afstemning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

det ikke er tilfældet går vi til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

ønsker nogen at udtale sig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

behandlingen forlader salen og taler uden for salen

herre rasmus

som er et eu direktiv der omhandler at vi skal have den højest mulige sikkerhed i forhold til vores net og informationssystemer

transportområdet og det gælder altså hele vej bane luft og havneområdet

skal sikre os at vi har det højest mulige sikkerhedsniveau når det handler om de

der er ikke nogen tvivl om at vi skal have have størst mulig sikkerhed på det her område vi ved at vi lever i en tid hvor

informationssystemer kan være skrøbelige og være udsat for

diverse angreb og andet og bare det mindste problem kan få meget meget voldsomme følger så der skal bare være styr på det her område der synes vi at det lovforslag der ligger her på transportområdet ser fornuftigt ud og det trækker i den rigtige retning

række kritiske bemærkninger og det

handler i høj grad også om den måde man håndterer persondataspørgsmålet

kritisk her og så handler det også om hvor store de administrative byrder er når man læser lovforslaget ser det ud som om det er ret beskedent med

byrder og de udgifter der være forbundet med det

forfølge nogle af de spørgsmål der er i høringssvarene i

men tanken er at det her er noget som er så vigtigt at vi

til at støtte det her forslag i sidste ende men vi skal igennem en grundig udvalgsproces på det her område for at være helt sikre på at vi kommer ud

inden for vores

også nævnt signalsystemet

er jo blevet lidt forsinket men når det så er sagt handler det her om

nis direktiv men jeg vil også pointere at det jeg synes der mangler er en konkretisering af hvad det er for en organisation der skal opbygges

mig frem til og hvad er der af byrder for de implicerede

naviair dsb og så videre

udvalgsbehandlingen så vi har et fuldstændigt overblik

økonomiske men også andre konsekvenser

eus nis direktiv på transportområdet

som to ordførere allerede har været inde på

lever vi i en verden hvor

vi har en meget stor dansk virksomhed der kan tale med om hvad det betyder

ingen tvivl om at det er højst relevant at vi også inden for transportens virksomheder er meget opmærksomme på den risiko der er og at vi også har en struktureret tilgang til hvordan vi håndterer det eksempelvis vil det her lovforslag indebære en pligt til

de pågældende transportvirksomheder underretter center for cybersikkerhed hvis der er eventuelle hændelser inden for

er et venstre bakker varmt op om det skal ikke være således at danmark er det svage led i kæden når det gælder it sikkerhed

globalt niveau så det er et højst relevant og rigtig godt lovforslag

øvrigt også bemærke at det hele taget tror at vi kommer til inden for de forskellige områder af vores samfund at være mere opmærksom på sikkerhed også i vores kommunikation der er altså nationer som bruger rigtig rigtig mange ressourcer på at opbygge en offensiv kapacitet blandt andet rusland og det er vi nødt til at gardere os imod også inden for

tak til ordføreren

der jo er tale om implementering af det såkaldte nis direktiv

transportsektoren idet der skal udpeges såkaldte operatører af væsentlige transporttjenester

samfundsmæssige indretninger beror på it systemer og på dataopsamling

nødvendigt at aktører lever op til kravet om at systemerne er sikre så ikke væsentlige samfundsmæssige funktioner sættes i stå og det har

det er også nødvendigt at der er indgivet procedurer for hvordan såkaldte hændelser som det udnævnes til at være indberettes og tackles så langt

det fremgår ikke af lovforslaget men det fremgår af

har valgt at lade center for cybersikkerhed som hører under forsvarets efterretningstjeneste være det

for transportsektoren ligger i civilt regi

i forsvarets efterretningstjeneste det bryder vi os ikke om i enhedslisten i og med at forsvarets efterretningstjeneste jo er undtaget fra forskellige dele af den offentlige forvaltning offentlighedsloven persondataloven

fra den femogtyvende maj to tusind og atten

for forsvarets efterretningstjeneste det synes vi jo ikke er særlig smart og jeg er helt sikker på at den havde eu nok ikke helt set

bliver udpeget på transportområdet til at

operatører af væsentlige transporttjenester men der kan være tale om

at hvis rejsekortet as bliver udpeget eller hele flextrafikområdet altså trafikselskabernes flextrafik som jo har nogle kæmpemæssige flådestyringsprogrammer

ret store datamængder om både rejsemønstre men også personlige oplysninger i forbindelse med flextrafikken for eksempel om handicap og så

et sted hvor man så i bund og grund ikke kan kontrollere dem så det er

noget vi vil forfølge under udvalgsarbejdet

at man faktisk lever op til den almindelige databeskyttelse også selv om

hvordan sikrer vi gennemsigtighed

de administrative omkostninger ved det her

regionerne gør opmærksom på og derfor har de bedt om at få en dut vurdering af det

det tror jeg også bliver helt klart nødvendigt jeg synes

transportministeriet har fået en dårlig vane med

af væsentlige transporttjenester der følger man

et mønster som vi også kender det fra fra vvm redegørelserne på transportområdet hvor man altså afskar

det er problematisk at civile samfundsstrukturer i danmark skal varetages af

det giver i forhold til indsigt herunder aktindsigt og databeskyttelseskrav

sidste år så vi hvordan et cyberangreb lammede en af de største virksomheder i landet nemlig ap møller mærsks forretninger som lå stille i flere dage det er ikke kun private virksomheder som er i en udsat position vores

i høj grad også digitaliseret og derfor er risikoen for cyberangreb også høj her det kan være svært at forestille sig konsekvenserne hvis

banedanmark lammes sådan som ap møller mærsk blev det sidste år derfor skal vi sikre os at operatørerne af vores infrastruktur lever op til nogle præcise standarder når det handler om at håndtere disse risici det mener vi at lovforslaget her bidrager til og derfor støtter

er det jo et eu direktiv som skal implementeres det er også vigtigt at det bliver implementeret jeg synes at alle mine kollegaer har ridset op hvorfor det er vigtigt

så lad mig bare gå direkte til vores bekymringer

regeringens implementering er vi kritiske over for det drejer sig

af csirt hos center for cybersikkerhed som ligger hos fe altså forsvarets efterretningstjeneste som det er sagt tidligere

er forsvarets efterretningstjeneste generelt undtaget lovgivning om datasikkerhed som der netop stilles krav til i direktivet det undrer vi os over

direktivet det undrer vi os over det skal vi være opmærksomme på vi må stille

det ikke klart hvilken vej alternativet vil gå i forhold til l en hundrede og fem og tredive om vi kan

nødt til at få afklaret det her med gennemsigtigheden

vores største udfordringer i forhold til vores digitaliserede samfund det er vigtigt

ministeren har mulighed for at dele sikkerhedshændelser med befolkningen hvis særlige omstændigheder ikke er til stede

igen i forhold til øget åbenhed mulighed for at dele hvorfor er det ikke ministerens pligt at underrette offentligheden hvis særlige omstændigheder ikke er til stede så for at opsummere

at have krige hvor soldater eller kampvogne eller hvad det kan være skyder på hinanden

til at ske i fremtiden

i it systemerne og på den måde gøre skade på hinanden

at det er lidt for optimistisk at tro at krudt og kugler er ude

jeg tror i hvert fald at at den her ti

dreng har ret i at it angreb kommer til at ske hyppigere og hyppigere derfor er det også vigtigt at vi beskytter os mod den slags og det er blandt andet

som danmark har været med til at vedtage i eu og som nu skal implementeres er vigtigt og skal indføres og derfor er vi ligesom alle andre partier også positive over for

indføre det her direktiv så vi også kan beskytte

kritiske over for den implementeringsform regeringen har valgt hvor man lægger opgaven under forsvarets efterretningstjeneste som er undtaget fra databeskyttelsesloven og derfor er vi usikre på og tvivlende over for om borgernes databeskyttelse bliver håndhævet tilstrækkeligt i forhold til det her og det er jo egentlig også det

at databeskyttelsen i forhold til borgerne stadig skal være overholdt

min forventning er at vi ender med at stemme for lovforslaget fordi vi grundlæggende er enige i intentionerne men det kan også godt være at vi synes

i danmark og derfor vil vi stille de spørgsmål

det militærpolitiske styrkeforhold hvor fremtidens krige med sikkerhed vil udspille sig på en anden måde end tidligere men også inden for det civile område har cybersikkerhed vist sin betydning senest ved angrebet på mærsk initiativet fra eu vil

styrke datasikkerheden og det er vi svært tilfredse med i sf men vi er ikke helt på samme måde så imponerede over regeringens plan især hvad angår center for cybersikkerhed som skal ligge hos forsvarets efterretningstjeneste der er undtaget fra lovgivning om datasikkerhed det er et spørgsmål som vi vil

vi er egentlig tilhængere af lovforslaget men vi har nogle ting der skal

sagt var fra den radikale ordfører der sagde at det måske var lidt naivt at tro at krudt og kugler er ude i fremtiden det er vi enige i men

også enige i at

statslige og private operatører er noget vi nok

forvente mere af og det kan have store konsekvenser

i høringssvarene men vi mener grundlæggende at det er et godt lovforslag og

at komme uden om eftersom det er implementering af et

en alvorlig trussel mod samfundet transportsektoren er ligesom resten af samfundet præget af en stigende grad af digitalisering flere og flere transporttjenester inkluderer digitale løsninger og digital infrastruktur og i nogle tilfælde er selve transporttjenesten helt afhængig af den digitale infrastruktur for at fungere et cyberangreb kan betyde at mobiliteten i danmark

væsentlig forstyrret for at opretholde en god mobilitet både i danmark samt til og fra danmark er det vigtigt at der er et højt sikkerhedsniveau i net og informationssystemer hos operatører af væsentlige transporttjenester

og andre lignende former for nedbrud og dermed sikre en høj mobilitet lovforslaget implementerer direktivet om foranstaltninger der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net og informationssystemer i hele unionen også kaldet nis direktivet

med lovforslaget gennemføres de dele af

direktivet som hører under transport bygnings og boligministeriets område mine kollegaer sundhedsministeren

dsb banedanmark og naviair jeg skal dog understrege at jeg ikke her på talerstolen med sikkerhed kan udtale mig om hvem der vil blive udpeget efter loven idet dette først kan ske efter lovens vedtagelse hvor operatørerne vil blive udpeget ved en forvaltningsretlig afgørelse senest den niende november to tusind og atten trafik bygge og boligstyrelsen har som myndighed den nødvendige tekniske og faglige ekspertise inden for transportområdet der gør det naturligt at det er styrelsen der får til opgave at vurdere hvilke operatører der skal udpeges derfor vil jeg delegere denne opgave samt de øvrige beføjelser der som følge af denne lov er tillagt tillagt mig som transport bygnings og boligminister til trafik bygge og boligstyrelsen som jeg har nævnt

om de foranstaltninger som operatørerne skal træffe for at styre og håndtere risici tilknyttet cyberangreb og lignende i den forbindelse vil jeg stille krav til

operatørerne om at de skal opnå en certificering i henhold til en internationalt anerkendt standard for styring af sikkerheden i net og informationssystemer fordelen ved at stille krav om en sådan certificering er at sikkerheden tilpasses et højt internationalt niveau samtidig med at den matcher den løbende udvikling samt de specielle forhold der gør sig gældende for den enkelte operatør jeg kan i øvrigt oplyse at jeg har ladet mig fortælle at de fleste af de aktører som vil kunne komme i betragtning til at blive udpeget som operatør af en væsentlig transporttjeneste allerede i dag følger internationalt anerkendte standarder for sikkerhed i it systemer

at lade sig certificere i henhold til en international standard hvis uheldet er ude og en operatør konstaterer en hændelse

fire aktører som umiddelbart ville

være omfattet af den her lovgivning

er i dag underlagt den gældende persondatalovgivning vil det ændre sig

og centret bliver forankret under

af transportsystemer formålet er at hindre angreb på transportsystemerne så det er jo slet ikke brugerdata der er væsentlige her det er

brugernes data så det kan jo komme

det ene det andet er at ministeren talte om

der er altid rigtig mange gode formål med det ene og det andet herunder opsamling af data men der er jo

er for nogle oplysninger man udveksler eventuelt med andre såkaldte nationale kontaktpunkter det er det der bliver det væsentlige og

hvordan er

min ordførertale nu ved jeg jo ikke hvem der bliver udpeget men der er nogle af de her operatører på transportområdet som faktisk ligger inde med store mængder af personlige data om folk

imod cyberangreb på informationssystemer i transportsektoren altså

i og ud af københavns lufthavn det handler om om der er cyberangreb på københavns lufthavns

for at der sidder nogle et eller andet sted og misbruger de oplysninger og

man kommer i besiddelse af altså jeg tænker på

operatør efter min mening hvis hvis systemet omkring rejsekortet

data om folk i forbindelse med rejsekortet og kan de udveksles eller vil de blive udvekslet med andre nationale kontaktpunkter altså

på det her jeg har i i min læsning af lovforslaget og tilhørende materiale

haft fokus på at det handler om udefrakommende angreb på de her systemer

individuel handicapbefordring

fremadrettet kan tilgodese ikke bare dem der

har et bevægelseshandicap men også dem der har et synshandicap man kan tilgodese

dem der er blinde og dem der er svagtseende så de også får adgang til at køre med en individuel handicaptransport det vil være et

større bevægelsesfrihed og det er kolossalt positivt

i to tusind og sytten og det har været en succes den ordning kan man nu videreføre i en årrække frem med de her

man har fået sat af i forbindelse med satspuljen så det er godt og stærkt arbejde de forskellige handicapordførere har lavet på det her område og nu har vi så glæden som transportordførere af at skulle udmønte det i lov

indgå i den individuelle handicapkørsel

det lykkedes så med satspuljeaftalen for to tusind og atten

det lovforslag der er fremlagt her udvides den individuelle handicapkørsel efter § elleve i lov om trafikselskaber som i dag kun omfatter svært bevægelseshæmmede til også at omfatte omfatte blinde og stærkt svagsynede det er en stor sejr for blinde og svagsynede

i har vi undret os over at nogle af de mennesker som har svært ved at begå sig med offentlig transport for eksempel ved ikke at kunne finde busstoppestedet og lignende ikke har været inkluderet i den individuelle kørselsordning og at det kun er svært bevægelseshæmmede som i dag har et retskrav på at benytte trafikselskabernes ordning for individuel handicapkørsel kommunerne har kunnet vælge at tilbyde blinde og svagsynede at deltage i ordningen

for kommunerne altså en

man har som blind eller svagsynet været afhængig af hvilken kommune man har boet i

medført en stor skævhed i forhold til

forskellige serviceniveauer og forskelsbehandling af blinde og svagsynede ordningen giver mulighed for mindst en hundrede og fire ture årligt fra gadedør til gadedør for visiterede borgere og det gælder primært kørsel til fritidsaktiviteter eller øvrige formål der ikke er dækket af andre kørselsordninger med initiativet udvides målgruppen således at blinde og stærkt svagsynede i hele landet får adgang til individuel handicapkørsel på lige fod med den nuværende målgruppe

at vi i fællesskab fandt en permanent løsning lovforslaget træder i kraft den første juli vi så selvfølgelig gerne i

trådte i kraft hurtigst muligt så det kunne få gavn for de mennesker det handler om

det er jo en opfølgning på satspuljeaftalen hvor der er blevet afsat penge for to tusind og atten til en udvidelse af den individuelle handicapkørsel i dag omfatter denne ordning jo kun svært bevægelseshæmmede

sikrer vi at individuel handicapkørsel

omfatter blinde og stærkt svagsynede der er klart behov for at udvide denne indsats

er personer med en synsstyrke

det er fastsat ud fra en antagelse om at personer med moderat svagsynethed vil kunne indgå i den almindelige offentlige servicetrafik hvorimod denne gruppe vi taler om her har brug for denne udvidelse af ordningen så det er et rigtig godt tiltag som allerede andre ordførere har været inde på og som vi fuldt og helt bakker op om fra venstres side jeg synes satspuljepartierne fortjener ros for at have tilgodeset dette område således at en gruppe borgere nu kan få deres livskvalitet forhøjet ved bedre at kunne komme

at de i den grad stemmer for

gjort opmærksom på en del af satspuljeaftalen for to tusind og atten at man nu udvider den individuelle handicapkørsel til også at omfatte blinde

svagsynede ud over de svært bevægelseshæmmede der i forvejen var omfattet det er jo et

fra handicaporganisationerne og ikke mindst selvfølgelig fra de synshandicappedes organisationer så det er på alle mulige måder glædeligt at vi nu er kommet så langt men jeg kan ikke lade

enhedslisten er imod den måde man finansierer det her på som sagt

sociale indsatser på den måde finansieres via satspuljen som bekendt

fremkommer midlerne i satspuljen jo ved en mindre regulering nemlig på nul

procentpoint af alle overførselsindkomster så man kan

jo sige at de der har mindst de som er henvist til at leve af overførselsindkomster af den ene eller den anden karakter det være sig kontanthjælpsmodtagere det være sig arbejdsløse det være sig syge det være sig pensionister

noget mærkelig noget

sker jo faktisk det at man fodrer hunden

satspuljens formål er at forbedre indsatsen for socialt udsatte men

som sagt finansieret ved at de som har mindst i det her samfund

finansierer indsatsen over for dem som har endnu mindre eller som er

og blinde og svagtseende

bliver omfattet men de skal altså selv finansiere via deres overførselsindkomst jeg forstår simpelt hen

partier som socialdemokratiet sf radikale alternativet

vil deltage i det her cirkus der

i alle årene hvor den her mekanisme mekanisme har eksisteret været

det store fællesskab altså også de stærke i vores samfund der skal bidrage til at løfte

inden for den individuelle handicapkørsel

som i forvejen har mindst i samfundet det synes jeg er

fremskridt for dem som det handler om altså for de blinde og de stærkt svagtseende og derfor stemmer enhedslisten også for

som koncept vi mener ikke det er hensigtsmæssigt at folketingets partier kan dele ud af pengene på den her måde men det er jo nu engang sådan det er i forbindelse med forhandlingerne

sat penge af til blinde og svagtseende således at de kan tilbydes individuel handicapkørsel

være svært at sætte en grænse men det er klart at blinde og svagtseende generelt kan have vanskeligt ved at benytte almindelig kollektiv trafik hvorfor der jo også kan være ræson i at lade dem være omfattet af ordningen på lige fod med bevægelseshæmmede borgere vi noterer os også de meget positive høringssvar og tilsyneladende gode muligheder for at afgrænse målgruppen

netop hvordan satspuljen er finansieret så jeg skal høre om det er regeringens holdning at man vil ændre

man ikke har flertal til at ændre det så hvis det er liberal

blevet gennemgået rigtig godt af de foregående ordførere

enig i meget af den kritik som enhedslistens ordfører kom med i forhold til finansieringen af satspuljeordningen

for at påvirke udmøntningen af midlerne at der så

er derfor glade for at satspuljeaftalen

om individuel handicapkørsel

har et par pointer fra høringen som jeg

diskutere med ordførerne i i udvalgsbehandlingen det drejer sig

hvad det vil koste at udvide ordningen til at omfatte alle personer med en synsgrænse på tre og tredive

er grænsen for at modtage hjælp i dag i det offentlige system for det andet synes jeg det ville være interessant at udforske andre muligheder for at visitere borgerne i stedet for det

såkaldt objektive kriterium som

individuelt skøn i stedet for så vi har mere kontakt og synlighed og forståelse af borgernes behov

var stærkt utilfreds med at vedkommende ikke kunne få befordring

ligesom handicappede i øvrigt kan jeg må indrømme at jeg startede med at svare at det

måtte vedkommende have misforstået

blinde og svagtseende var en del af den ordning

sig så at at det var mig der tog fejl og borgeren der havde ret det har ikke været sådan at

min kollega har været inde på er en del af en satspuljeaftale men som nu bliver til lov på transportministeriets område vi er en del af den aftale og vi er glade for at udvide den her ordning så det også gælder den her gruppe så de også kan opleve den værdighed der ligger i at kunne komme rundt i samfundet også selv om man er blind eller svagtseende

handler om at folk med synshandicap får samme muligheder for at få handicapkørsel som folk med bevægelseshandicap

det kan vi fuldt ud tilslutte os

set enige med liberal alliance i at det bliver noget

runder med satspuljer hvor der sidder politikere og fordeler penge til alle deres

kæpheste alt efter hvilke organisationer som er bedst til

derudover orientere det høje ting om at der for nærværende pågår drøftelser med kommunernes landsforening kl om hvad lovforslaget indebærer af udgifter for kommunerne der er således afsat tre og tredive million kroner årligt til udvidelsen af individuel handicapkørsel til også at omfatte blinde og stærkt svagsynede kl er imidlertid af den opfattelse at udvidelsen af ordningen koster mere det er min ambition at nå til enighed med kl om udgifterne til forslaget inden det vedtages i folketinget jeg sørger selvfølgelig for at holde folketingets partier orienteret om dette under lovbehandlingen

er det min hensigt at fremsætte et ændringsforslag til lovforslaget sådan at ikrafttrædelsestidspunktet kan fastsættes ved bekendtgørelse når vi er enige om de økonomiske konsekvenser af forslaget jeg håber selvfølgelig meget på at vi kan nå til enighed om de økonomiske rammer for dette forslag således at det kan træde i kraft per første juli i år jeg ved at der er en gruppe af mennesker for hvem dette forslags vedtagelse betyder meget for deres mulighed for at deltage i sociale aktiviteter og for deres mobilitet i det hele taget og jeg ville være ked af at økonomiske drøftelser med urimelige krav skulle forhale processen med disse bemærkninger vil jeg afslutte afslutte og håbe på en velvillig behandling af lovforslaget

man jo altid kan gøre et forsøg på at få nogle flere penge og hvis man kan få det

rimeligheden i om det er overførselsindkomsterne

så meget som de ellers ville have gjort gør jo ikke at overførselsindkomstmodtagerne finansierer satspuljen der er en stigning på overførselsindkomsterne hvert år og den stigning er så lidt mindre end den var engang men det betyder jo ikke at det er dem der finansierer

og jeg giver ordet til transport bygnings og

ministeren også har nævnt

sådan i dag at der er fuldstændig klare regler for hvor genkendelig

blikket skal være rettet mod kameraet og så videre

hvordan vi ser ud i dag men men meningen er god nok der er klare regler på det her område man kan så

som der står i bekendtgørelsen af ganske særlige årsager søge om en dispensation det kan jo også være af medicinske årsager og andet men der er så også mulighed for at søge om det af religiøse årsager

er noget problem i den egentlige verden

som bruger den her dispensationsmulighed til at have en hovedbeklædning på der gør at det

det er vi usikre på det vil vi gerne vide noget mere om

som en undskyldning for at man ikke kan genkendes på et kørekortbillede

det her spørgsmål men umiddelbart synes vi det virker lidt voldsomt at skulle til at lave en lovændring på grund af

vi er ikke bekendt med at der skulle være konkrete problemer ude i virkeligheden som følge af at folk har en religiøs hovedbeklædning på på de her billeder fordi der netop allerede er meget klare regler

der også kommet en lov om at vores kørekort skal fornys hvert femtende år

billedet kan være mere opdateret vi kender godt det her

er selvfølgelig også en lille smule ideologisk

så kommer den her argumentation

i forhold til at man skal kunne genkendes på det her billede det står meget specifikt

hvordan en religiøs hovedbeklædning som ikke dækker ansigtet men er på hovedet skulle være et konkret problem

at dansk folkeparti også vil have udelukket at man for eksempel kan have

en jødekalot som sidder

så det synes jeg måske var en lille smule tyndt fra herre

en dispensation fordi niqab dækker så meget af ansigtet

det ikke er inden for det her

det handler om er at der står i de nugældende regler at man ikke må have hovedbeklædning på men man kan så søge om dispensation til

være en sikh der har en turban på

der skal skal vi altså have nogle argumenter på banen for at vi skal kunne overbevises om at

lidt af vores usikkerhed i det her vi forstår ikke rigtig hvad det er for et problem

det klart fremgår at man af religiøse grunde ikke må bære hovedbeklædning på det fotografi der er på kørekortet som reglerne allerede foreligger i dag

er der fastsat en række regler som præciserer hvordan ens fotografi på kørekortet skal se ud her stilles jo blandt andet krav til at det skal være et

det skal være et godt foto og det er vi så nogle der

nogle år på bagen og jeg tror ikke at jeg ligner

til gengæld er der ikke skæg og blå briller

det er jo rigtigt når nogle bemærker at mange faktisk kører rundt med

men det bliver så løst fremadrettet med reglerne om kørekortsfornyelse men af bekendtgørelsen fremgår det også

og det er så det dansk folkeparti gerne

der synes jeg at man skal se på når vi behandler sådan

i praksis det er sådan et meget godt udgangspunkt synes jeg for

der er det jo meldingen fra den screening som ministeriet har foretaget hos

at at man benytter denne dispensationsmulighed det synes jeg

er centralt at holde fast i det der er afgørende for venstre er at man har en mulighed for som politibetjent når man stopper en

genkende personen og derfor er jeg er helt enig i at at

som jo netop dækker de dele af ansigtet der skal være fri det skal ikke være muligt at bruge burka på billedet det skal ikke være muligt at bruge elefanthue

så kan man ikke genkende personen og det er lige præcis det jeg mener de nuværende regler sikrer nemlig at man skal kunne se hageparti næse kindben øjne og øjenbryn og det holder vi fast i fra venstres side så på denne baggrund kan venstre ikke støtte beslutningsforslaget

os nogle af de tidligere ordføreres og ikke mindst

ministerens tale omkring det her forslag vi finder at forslaget er

gøre et problem ud af noget som ikke er et problem i og med at

politiet jo i forvejen har de redskaber der skal til

står over for problemer med at den som som er afbildet på kørekortet nu også er den

fører bilen som man eventuelt har taget ind til en kontrol

i virkeligheden et led i den almindelige forfølgelse af danskere som

har en anden religion i bund og grund

meget meget danske jo i virkeligheden optræder ret udansk

jo trods alt som en del af de danske værdier

den her situation hvis der er nogen der synes at de har behov for på deres kørekort at have en hovedbeklædning af religiøse årsager

ikke giver anledning til problemer med at identificere i tilfælde af at den pågældende skulle blive taget i en kontrol så synes vi ærlig talt at det det

absolut og hundrede procent imod det her forslag og jeg skulle hilse fra herre karsten hønge fra sf og

hvis det er af religiøse grunde i danmark har vi jo religionsfrihed og jeg synes måske

små sko hvis ikke man vil anerkende at det kan have stor betydning for visse befolkningsgrupper at de også bærer en form for hovedbeklædning det afgørende må jo være at man kan identificere de pågældende når kørekortet fremvises

meget præcise retningslinjer som kan sikre at det er muligt at genkende

hyllested også gjorde rede for det vil i øvrigt ikke genere os hvis man fjerner forbuddet helt mod hovedbeklædning

jo er det afgørende formål det forhindrer jo ikke

ifører sig en kasket uanset om den vender forlæns eller baglæns liberal alliance afviser forslaget som det ligger her fra dansk

pålægge regeringen at ændre bekendtgørelsen om kørekort så det fremover skal fremgå at borgere ikke må bære hovedbeklædning på deres kørekortfotografi af religiøse grunde

alternativet kan på ingen måde tilslutte sig forslaget vi stemmer imod fordi vi mener at lovgivningen bør sigte

muligt omfang at tage hensyn til minoriteter hvilket bygger på at vi grundlæggende er tilhængere af et rummeligt samfund hvor majoriteten som minimum bør tillade

hensyn til minoriteter som udgangspunkt bemærker jeg at hovedbeklædning af religiøse grunde kun kan tillades efter en konkret vurdering

gældende regler volder ikke nogen problemer i praksis så jeg har svært ved at se nærværende beslutningsforslag som andet end end eksplicit modvilje mod hensyntagen til religiøse minoriteter i det hele taget og den modvilje deler vi ikke i alternativet i alternativet er vi tilhængere af at folketinget efter bedste evne laver empatisk lovgivning hvor udformningen af loven er optimal i forhold til det eller de sociale forhold der reguleres

et spørgsmål om hvad der kan profilere et partis politik i bekendtgørelsen om kørekort er der tale om afvejning af forskellige og modsatrettede hensyn hvor man så har vurderet at hensynet til personers religiøse overbevisning vejer tungere end andre hensyn i den forbindelse kan vi dvæle ved at i danmark som også beskrevet af las ordfører

indskrevet i grundloven og på mange måder tages der hensyn til religion

dagligdagen eksempelvis afholdes der hvert år nationale helligdage der tilgodeser et kristent flertal i danmark grundloven rummer derudover også religionsfrihed og forbyder forskelsbehandling på baggrund af religiøse tilhørsforhold

ikke bør udvise hensyn til religiøs hovedbeklædning når det kommer til kørekort som er nødvendigt for mange danskere jeg ser det som et fornuftigt hensyn fordi vi så vidt muligt skal sikre at alle har lige mulighed for at deltage aktivt i samfundet

sammenlignet med andre samfundsgrupper føler borgere med etnisk

mindre beskyttet af retssamfundet domstolene og politiet

etniske minoriteters solidaritetsfølelse med det omgivende samfund og det er problematisk jeg tror ikke at et forbud mod at bære religiøs hovedbeklædning på kørekortfotografiet vil gøre

har omtalt mindre faktisk tror jeg

fokusere på dette burde vi måske bruge lidt mere energi på at sikre minoritetsdanskeres ligebehandling

det her med at man skal give alle lige muligheder hvad er det for nogle muligheder man bliver begrænset i ikke har hovedbeklædning på på et kørekortfoto men netop derved tilkendegiver at at man sådan set gerne vil

sit ansigt og at man gerne vil sikre at

en dagsorden i det her der hedder hvorfor skal vi tage alle de her særhensyn

at der er fire kommuner man har undersøgt

jeg godt forstå at at resultatet af det her måske er en lille smule

måske får en opfattelse af at man bliver diskrimineret på baggrund af sin

justitsministerens svar til retsudvalget på spørgsmål nummer otte hundrede og ni og fyrre fremgår det at i tilfælde af at den konkrete hovedbeklædning udgør en hindring for at pågældende person kan identificeres med den fornødne sikkerhed vil afvejningen altid skulle falde ud til fordel for at hovedbeklædning ikke kan bæres desuden er ministeren ikke bekendt med at reglen skulle give problemer

eller hvad det nu kan være skal selvfølgelig leve op til formålet og formålet er at man kan genkende den person der har fået kørekortet og så den person der står med kørekortet i sin hånd de to skal være en og samme person dansk folkeparti har jo spurgt justitsministeren en række gange om der er et problem med at kunne genkende personer

det billede de har på deres kørekort og der har justitsministeren

er noget problem og

hovedbeklædning af religiøse årsager hvis det ikke ødelægger det der er formålet med billedet nemlig at

skal kunne genkendes og derfor vil der selvfølgelig være

nogle hovedbeklædninger som man ikke kan have på fordi

nogen forskel i forhold til det der er formålet med billedet og den vurdering bliver altså foretaget udeomkring lokalt og når justitsministeren og dermed politiet ikke mener der er noget problem så ser jeg ikke nogen grund til at man forbyder at folk kan bære hovedbeklædning ud fra en konkret vurdering

det går ud over at der er nogle mennesker der

om at genere nogen mennesker nej

heller ikke i dansk folkeparti vi synes bare

endelig få nogle flere af de her særregler

ting i det her selvfølgelig er der også den ting at vi skal imødegå snyd og svindel

været ude at spørge i fire kommuner ja det er flot der er otte og halvfems af dem og det er sikkert ikke i ishøj man har forespurgt

det finder vi ud af i udvalgsbehandlingen så må vi jo få en opgørelse fra samtlige otte og halvfems kommuner

men jeg synes ikke det klæder venstres ordfører at gå ud og tale om skæg og blå briller og prøve at bagatellisere det her

more sig på det her forslags bekostning jeg synes religiøse hensyn

hvert fald hørt venstres minister på området have nogenlunde den samme holdning så jeg troede egentlig også at

det bare var en fortalelse fra fra venstres ordførers side men jeg fornemmer selvfølgelig klart at her er ikke en vilje til

at gøre op med det her der er heller ikke

kørekort fordi man har en berøringsangst

kan ordføreren specifikt nævne hvad det er for nogle typer religiøs hovedbeklædning der ikke skal være plads til

at når bare det ikke lige dækker her og og det ikke dækker alt for meget over øjnene og øjenbrynene

en kalot helt omme i nakken vel nok er noget af det

mest fremkommelige i forhold til den redegørelse vi fik fra ministeren

skal vi ikke tage de her religiøse hensyn når det gælder sikkerhed og

forstås sådan sådan hører

på når man alligevel er i stand til at identificere dem fordi ansigtet skal være frit

konservative at hvis vi skal forbyde noget

være fordi det vi forbyder gør en eller anden form for skade enten på samfundet eller

som er et problem hvad er problemet ved at folk

hovedet eller det kan være en kasket fordi

som lovgiver har man et ansvar for at forsøge at holde mængden af forbud nede man sidder ikke bare og laver forbud fordi man tænker

det sikkerhedsmæssige i at man ikke skal kunne svindle med kørekortet

kørekortbilleder der er ti år gamle vi forandrer os hele tiden

berettiger til en vedtagelse af sådan et et

respekt for alle de beslutningsforslag der bliver fremsat her i salen og som kan give anledning til en debat

en uhøjtidelig måde så jeg vil godt slå fast at vi

at man kan genkende personen der er på det her kørekort således at politiet har mulighed for at kontrollere det det er vel det der er det centrale og derfor vil jeg spørge herre kim christiansen

i er det centrale er at man kan genkende personen og kontrollere om det nu er den rigtige der har det her kørekort som der påstås og

borteliminerer man så ved at sige at

helt klar regel om at man bære hovedbeklædning på et kørekortfoto

andet så skal vi da dispensere fra det og så må man næsten have hvad som helst på hovedet

ikke lige dækker ansigtet men det må godt dække alt andet og det synes vi bare

giver en mulighed for svindel og det er den vi gerne vil fjerne men

for venstre at de har dyb respekt for alle beslutningsforslag der bliver taget op og fremsat men jeg har også dyb respekt

og igen lovgivningen foreskriver at hvis det er til

det ikke tilladt heller ikke af religiøse årsager

parti bliver ved med at fremføre argumentet om at der kan ske forveksling og snyd

hovedbeklædning hvis det var det der var tilfældet

det var fjollet

der vil jeg da nødig gå i detaljer med hvor tit jeg har følt at alternativet

nødvendigvis af religiøse årsager men af

anerkender ordføreren at den lovgivning vi har i dag virker efter hensigten det får vi besked

skabes tvivl om om man kan identificere en person

har hovedbeklædning på tørklæde eller hvad det nu måtte være og det er den tvivl vi

synes jeg lidt underlige forbehold reglerne må være ens for alle også

valgbarhedsnævnet og i stedet for opstiller nogle objektive kriterier for hvornår man mister sin valgbarhed

det er det forslag som er fra regeringens side og jeg kan sige fra starten af

vi socialdemokrater støtter det her forslag

vil også starte med at sige at jeg har lovet at hilse fra det radikale venstre og sige at det gør de også

tendens i afgørelserne og det er at hvis man får frihedsstraf betinget eller ubetinget fængsel

så fører det i næsten alle tilfælde til at man taber sin valgbarhed mens hvis man får en færdselsbøde

naturligvis valgbar til at sidde i

når det skøn alligevel stort set altid

ender i samme resultat vi

administrativ

som måske har været et problem nemlig bliver alle sager nu også indberettet og

den demokratiske proces og de institutioner vi har og

omkring vores demokrati og de politikere der på lokalt og regionalt plan deltager

at nedlægge valgbarhedsnævnet ved at erstatte nævnet

lovgivning hvor der fastsættes objektive kriterier for for hvornår et kommunalbestyrelsesmedlem eller regionsrådsmedlem fortaber sin valgbarhed det vil altid være typen af straf der er afgørende bødestraf medfører således aldrig tab af valgbarhed mens frihedsstraf uanset om den er betinget eller ubetinget

også kan se ud fra de en hundrede og ni og halvtreds sager der har været tilbage fra to tusind og to er at et

eller regionsrådsmedlem har mistet sin valgbarhed hvis den pågældende idømt frihedsstraf hvad enten det har været en betinget ubetinget fængselsstraf disse kriterier

og ikke som i dag hvor der kan være tilfælde der gør at sagen indberettes til valgbarhedsnævnet med nedlæggelsen af valgbarhedsnævnet flytter man ansvaret væk fra et politisk organ og styrker dermed armslængdeprincippet hvor politikerne ikke har indflydelse på andre politikeres skæbne men udelukkende lader lader det være op til den til den dømmende magt ved fastsatte regler at vurdere om en person er

vil ikke længere kunne sås tvivl om eventuel politisk indflydelse i den enkeltes vurdering og dette er godt for både de politikere der er udnævnt

klart billede af i hvilke tilfælde man mister sin valgbarhed når afgørelsen flyttes fra en individuel vurdering fra sag til sag i valgbarhedsnævnet over til en konkret lovgivning om strafudmåling

valgbarhed i et tidsrum der svarer til enten tre eller fem år det vil sige at det således er en mulighed at genindtræde i

i samme valgperiode og ikke som i dag hvor vedkommende har mistet sin valgbarhed i hele perioden

i op til syv år som reglerne er i dag

nyvalg kan sige at en

igen mister retten i perioden med denne lov sikrer vi at den dømte generhverver sin valgbarhed efter tre eller fem år alt efter dommen og får mulighed for at indtræde i en kommunal eller regionalbestyrelse

mulighed for at man i overgangsperioden på en måned efter lovens ikrafttræden kan begære sin sag bedømt efter de nye regler hvis man ved valget den enogtyvende november to tusind og sytten

til sidst kan jeg så lige nævne at lovforslaget også vil medføre en mindre økonomisk

venstre støtte og vi skal hilse fra det konservative folkeparti og meddele at de

også kan støtte det vi gør det med bevæggrund i det som de to foregående ordførere har været inde på

i forhold til hvad det er for et regelgrundlag der ligger til grund for om man er valgbar eller ej jeg synes vi har set enkelte eksempler på afgørelser i det hidtidige system der lidt kunne tyde på en manglende ensartethed for jørgen for jørgen hattemager og kong salomon i forhold til hvilken afgørelse

kommunalbestyrelsesmedlems regionsrådsmedlems valgbarhed og det duer ikke når det så er sagt

gøre det her område til et område hvor man kan trække en manuel i en automat og sige denne sag

i et politisk miljø

være særtilfælde som kræver en særlig indsigt

at kunne bedømme omfanget af skaden

sådan jeg læser læser høringssvarene fra danske regioner og kommunernes landsforening det ændrer ikke ved at på baggrund af den empiri der har været i

foregående ti år i forhold til det hidtidige arbejde og på baggrund af ønsket om at der er en ensartethed transparens og gennemsigtighed

nedlægges og at kompetencen til behandling af sager om kommunal og regionvalgtes valgbarhed og suspension af borgmestre overdrages til

det kræver samtidig at man lovfæster kriterierne kriterierne for

af valgbarhed således at det bliver objektive kriterier som er fastsat i loven og det er alt andet lige at foretrække de foreslåede kriterier

sker samtidig nogle forbedringer set med enhedslistens briller fremover er det kun frihedsstraf ved endelig dom eller ubetinget frakendelse af kørekort

føre til tab af valgbarhed det vil sige at bødestraf ikke længere kan medføre tab af valgbarhed betinget frihedsstraf kan aldrig føre til tab af valgbarhed ud over den funktionsperiode inden for hvilken den pågældende

det kan det faktisk i dag perioden for tab af valgbarhed kan

det vil sige at hvis perioden udløber inde i valgperioden kan man umiddelbart genindtræde i kommunal eller regionsbestyrelsen det kan man ikke i dag her må

som en naturlig konsekvens af at lovfæste principperne indføres der en pligt for den dømte til

der medfører tab af valgbarhed ligesom der indføres en pligt for borgmestre og

lokalpolitisk repræsentation i valgnævnet det det kunne såmænd være et relevant

sige at den nuværende lokalpolitiske repræsentation i valgbarhedsnævnet indskrænker sig til én person fra kl og én person fra danske regioner så den må siges at være meget begrænset i

med at kriterierne for tab af valgbarhed nu skrives meget klart ind

det er meget fornuftigt at fjerne det

i den slags sager som findes i dag det fjerner i hvert fald muligheden for beskyldninger om at afgørelserne er dikteret af partipolitiske hensyn hvis nogen skulle få den grimme tanke vi har selvfølgelig intet imod at der indføres en form for observatørposter i valgnævnet således at kl og

en repræsentant hver ved valgnævnets behandling af sager om valgbarhed men det er ikke noget vi går voldsomt op i

generelt mener vi altså at der er tale om en styrkelse af lokalvalgtes retssikkerhed

man ved hvad man har at holde sig til

det kan koste derfor kan vi i enhedslisten støtte lovforslaget og vil selvfølgelig engagere os i

men starte med at sige at vi i liberal alliance støtter lovforslaget det er der flere grunde til men vigtigst er at vi

en reel forenkling valgbarhedsnævnets praksis forekommer meget klar og tydelig hvorfor det naturligvis er muligt at overføre principperne som nævnet arbejder efter til klare og tydelige lovregler så vi så at sige sparer det fordyrende mellemled og vi samtidig sikrer kvaliteten og egentlig også retssikkerheden i sagsbehandlingen

det er jo meget juridisk funderede sager så der er god grund til

objektive kriterier ligge til grund med disse bemærkninger støtter

men jeg må da sige at den

det virker mere gennemskueligt mere transparent der kommer større ensartethed der bliver endda et opgør med en lille smule bureaukrati vi synes at der kommer større objektivitet

det

det samme tilkendegive at jeg er positiv over for de gode intentioner i det her lovforslag objektive kriterier i forhold til hvornår man er valgbar til

er kun en god idé

tiltrængt afbureaukratisering også når

valgbarhedsnævnet samtidig nedlægges

to synes jeg gode grunde til det her forslag

nogle klare og objektive kriterier for hvornår politikere i kommuner og regioner ikke er valgbare på grund af straf

også blev sagt fra flere af ordførernes side at der jo i virkeligheden er tale om en bedre retssikkerhed og at der er tale om mere gennemskuelighed gennemsigtighed fordi man ved hvordan reglerne er jeg synes det er positivt

skulle have diskussioner om om der eventuelt skulle være nogle politiske motiver det siger

klæder ikke vores demokrati for det andet

også valgbarhedsnævnet og dermed afskaffer vi noget bureaukratisk

skridt i forhold til en afbureaukratisering jeg ser frem til den videre behandling af lovforslaget og står naturligvis til rådighed for besvarelse af spørgsmål såvel mundtligt som skriftligt hvis det skulle